en og fyrre peter skaarup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

medlemmer af folketinget kristian pihl lorentzen kim christiansen og lars barfoed med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende beslutningsforslag tilbage

bortfaldet medlemmer af folketinget lars barfoed leif mikkelsen kim christiansen og kristian pihl lorentzen

at de ønsker at tage følgende forespørgsel til transportministeren tilbage hvad kan regeringen oplyse om betalingsringens konsekvenser herunder dens konsekvenser for mobiliteten og muligheden for balance mellem arbejds og privatliv for børnefamilier samt

har en debat om udvidet dna registrering og det er bestemt også vigtigt at vi løbende er opmærksomme på om forholdene har ændret sig og om der er grundlag for at indtage et andet standpunkt end hidtil jeg må imidlertid indlede dagens debat med at slå fast at set fra regeringens side er der intet nyt under solen

derfor allerede nu sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget i bemærkningerne til beslutningsforslaget anfører forslagsstillerne

at et nationalt dna register vil føre til hurtigere opklaring af forbrydelser forslagsstillerne peger

at oprettelsen af et landsdækkende dna register vil kunne lette politiets arbejde

peges endvidere på at et nationalt dna register vil kunne forebygge kriminalitet og virke præventivt forslagsstillerne har endelig peget på at et landsdækkende dna register kan medvirke til at rense personer der er sigtet for en forbrydelse som de ikke har begået det er jo alt sammen nogle anerkendelsesværdige formål som man umiddelbart godt kan have sympati for

skal heller ikke herske tvivl om at regeringen bestemt ønsker at give politiet de bedste betingelser for at kunne efterforske og opklare forbrydelser men det skal ske inden for en ramme som respekterer grundlæggende rettigheder om blandt andet beskyttelse af privatlivets fred hvilket jeg vil vende tilbage til lige om lidt som reglerne er i dag kan politiet registrere dna fra personer

års fængsel eller derover derudover kan der ske registrering af dna fra sigtede i visse sager om børnepornografi og politiet kan desuden udtage dna prøver fra personer som selv ønsker at afgive dna for at rense sig for mistanke politiet har således allerede

dag vid adgang til at foretage dna registreringer og gøre brug

i forbindelse med efterforskningen ligesom det som sagt også allerede i dag er muligt frivilligt at lade sig dna teste når regeringen som nævnt ikke kan støtte beslutningsforslaget skyldes det først og fremmest at forslaget går alt for vidt i forhold til grundlæggende principper om respekt for privatlivets fred som min forgænger herre lars barfoed tidligere justitsminister i embedet også pegede på i forbindelse med debatten sidste år og året før så følger det således af artikel otte i den

enhver har ret til respekt for sit privatliv og at myndighederne kun kan gøre indgreb i denne ret hvis det er nødvendigt i et demokratisk samfund for eksempel af hensyn til den nationale sikkerhed den offentlige tryghed eller for at forebygge uro eller

sætter altså nogle rammer for hvor langt vi kan gå

obligatorisk dna registrering af alle nyfødte og alle udlændinge vil efter alt at dømme være i strid med konventionens regler om respekt for privatlivet forslaget afspejler således efter regeringens opfattelse ikke en rimelig balance mellem på den ene side hensynet til at opklare forbrydelser og på den anden side hensynet til privatlivets fred

jeg vil i tilknytning hertil også gerne pege på at forslaget om at bruge blodprøverne i pku biobanken som grundlag

et udvidet dna profilregister indebærer at en biobank der er oprettet med et sundhedsfagligt formål blandes sammen med et register som er oprettet med et politimæssigt formål for øje og dermed risikerer man den negative konsekvens at befolkningens opbakning til biobanken

så vidt også til dna registeret falder at der kan være en sådan risiko underbygges af tidligere erfaringer hvor statens serum institut oplevede at omtale af pku biobanken som muligt kriminalteknisk register medførte flere anmodninger om sletning dagligt det er derfor statens serum instituts vurdering at brug af pku biobanken som et kriminalteknisk register vil medføre en forringelse i tilslutning til screeningen af nyfødte endelig

også gerne pege på at etableringen og driften af et udvidet dna register som beskrevet i beslutningsforslaget må antages at være forbundet med endog meget betydelige omkostninger statens serum instituts aktuelle vurdering er at udgifterne til omdannelse af pku biobankens to millioner blodprøver til søgbare dna profiler vil være forbundet med omkostninger der formentlig vil udgøre op mod to milliard kroner hertil kommer løbende udgifter til drift og til dna profilering af nye prøver svarende til antallet af nyfødte

have de bedste betingelser for at kunne efterforske og opklare forbrydelser men det skal ske med respekt for grundlæggende rettigheder om blandt andet beskyttelse af privatlivets fred

har politiet allerede i dag en række muligheder for at gøre brug heraf obligatorisk dna registrering af alle nyfødte og alle udlændinge

sammenblandingen af pku registeret og politiets dna register vil føre til

registre mister befolkningens støtte og etablering og drift af et udvidet dna register må antages at være som jeg sagde

forbundet med endog meget betydelige omkostninger regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

der

haft en sag om den såkaldte amagermand

overgreb som han har

et af redskaber man kan give politiet

jo anerkendelsesværdige

tage højde for eksempelvis at det vurderes at koste op imod to milliard kr

befriende for debatten hvis man havde fokuseret på hvor disse penge

er en engangsudgift hvor man omdanner pku

og man så derved kan redde en masse menneskeliv

folk kan føle sig mere trygge og sikre men det

jo også det der ligger til grund for at vi har lavet

en bred aftale her i efteråret om politiets økonomi frem til to tusind og femten det er

og når det handler om at sikre politiets muligheder for brug

og den uenighed behøver man ikke at udstille

nogle der vil sikre politiet bedre opklaringsmuligheder og der er nogle der ikke vil være med til at sikre politiet bedre opklaringsmuligheder

overvejelser om hvor pokker de penge skulle findes henne

men men det er fair nok den debat kan vi tage senere men der er ikke nogen uenighed om at vi skal sikre at dansk politi har gode opklaringsmuligheder og det ligger regeringen meget nært

i et samfund som det danske husker

betyder et dna register kan være et effektivt redskab for politi og anklagemyndighed men

på bekostning af det enkelte menneskes ret til privatliv eva smith som er jurist og formand for det kriminalpræventive råd

diskussion at alle danskere potentielt kan komme under mistanke

eksempel sidder i bussen eller smider noget i en offentlig affaldspose

bliver sigtet for en forbrydelse med en strafferamme på halvandet år eller mere kommer i politiets dna register

derudover kan man som sagt lade sig frivilligt registrere med henblik på at rense sig selv for en mistanke konsekvensen af at have et dna register har man blandt

kun skal indeholde de registreringer der allerede er

til blodprøver fra nyfødte fra starten af firserne altså en mulighed for at man får nogle oplysninger som man rent faktisk kan misbruge hvis oplysningerne kommer i de forkerte hænder der er en risiko for misbrug i dansk ret er proportionalitetsprincippet altid blevet vægtet højt

proportionalitetsprincippet fastslår at et indgreb under ingen omstændigheder må

mere vidtgående end hvad formålet tilsiger

der skal være et rimeligt forhold mellem de midler som anvendes og de mål

selv om et dna register i et samfund som det danske

et kæmpe behov vi som samfund har

venstre er det ikke en svær diskussion

igen vi mener ikke der er behov for et landsdækkende dna register idet vi tvivler på at effekten af det vil være så stor

kriminalitet og det mener vi er tilstrækkeligt med et register

ingen måde tilhænger af vi mener derfor ikke at der er grundlag for at oprette det register som dansk folkeparti her

hvis man skulle ønske at oprette det så ærgrer det os at man ikke har taget mere klar stilling til finansieringen for det er ganske omkostningstungt som justitsministeren også var inde på i

ordning som venstre selv

er alle så også under mistanke for terror fordi man gerne

den danske befolkning og ofrene at vi undgår

en høj ulandsbistand og

andre ting og så bruge argumentet om at der ikke er nogen penge

sandheden er jo sådan set at der ikke er nogen penge

det er da rigtigt i princippet tror jeg da vi

med en række andre ting man kunne sætte elektroniske fodlænker på alle danskere det ville

men hvorfor gør vi så ikke det

vi lever i et frit demokratisk samfund

logningsbekendtgørelsen er et indgreb det mener vi der er proportionalitet i vi mener ikke at der er proportionalitet i det som

er enig med mig

tre uger på grund af en dna test fandt man så ud af at det alligevel

kunne blive mistænkt uden i virkeligheden at have gjort sig skyldige i forbrydelser man

set også på at det er meget dansk at værne om privatlivets fred og

hurtighed og den ekstra gevinst står altså ikke mål med med de omkostninger det har for samfundet økonomisk og for indgrebet i

hans synske evner

ikke været opbakning fra andre partier end dansk folkeparti men man kan altid håbe det er

i kriminalitetsstatistikkerne men lad os da gå ind

på en anden måde end ved at lade alle registrere vi må også

rigtig mange udlændinge som kommer til danmark og arbejder og integrerer sig og ikke begår kriminalitet og det er lidt mærkeligt at de skal ligge under

udlændinge der begår kriminalitet ligesom det er mærkeligt at alle os danskere der opfører os ordentligt skal finde os i at blive registreret fordi der er et lille mindretal

har et tillidsfuldt og balanceret retssamfund vi arbejder for at forebygge og for at bekæmpe kriminalitet det kunne være rart hvis dansk folkeparti faktisk også gjorde det samme med beslutningsforslaget lægges der til at vi gennem systematisk registrering af lovlydige borgere vel at mærke hårdtarbejdende almindelige danske borgere skal mistænkeliggøre alt og alle også danskere som aldrig har været på kant med lovgivningen det holder ikke målet må i sidste ende være

det vi kender som kernen i det socialdemokratiske samfund men dansk folkeparti

spiller igen og igen på frygt og dansk folkeparti

skaber et frygtsamfund som de ønsker at bekæmpe ved at overvåge og kontrollere alt og alle her tror man så at

vil være et godt redskab men det holder ikke vi skal ikke skabe et frygtsamfund hvor vi mistænkeliggør alt og alle

skal bare have et formål det skal være en konkret afvejning det skal nøje nøje overvejes fra sag til sag hvad den her registrering

faktisk ligesom betyder og hvad den kan føre med sig vi har en registrering af alt fra biler til cykler hjemmesider hunde og i øvrigt også personer såfremt det tjener et formål og der i øvrigt er foretaget en proportionalitetsafvejning

også de forbrydere som har været på kant med loven og som er blevet dømt men det er unødvendigt at krænke ganske almindelige mennesker ved at

allerede cirka seksoghalvtredstusind mennesker registreret i politiets centrale dna register og det tal vil ifølge politiet være støt voksende og det vil sige at det eksisterende system

politiet med opklaring af straffesager vi skal i stedet for kortlægge de kriminelles mønstre og vi skal i øvrigt

derefter hjælpes ud af den kriminelle løbebane

at oprette et landsdækkende dna register det er simpelt hen for primitivt hos socialdemokraterne

vi ikke fordomsfulde over for de redskaber der virker

bare vigtigt at sikre en god balance i det at have gode redskaber til at efterforske og opklare kriminalitet

at sikre retssikkerheden for den enkelte herunder den enkeltes frihed og privatlivets fred

vi opnår ikke den balance ved at oprette et dna register som dækker alle det er simpelt hen som at skyde gråspurve med atombomber at skulle oprette et sådan dna register det er relativt få forbrydelser hvor det vil kunne bruges det er ikke nok til at skulle oprette det men det er på sin vis jo ikke overraskende at dansk folkeparti

fra justitsministerens side det er forsvarligt at bruge et beløb svarende til to milliard kroner

sig at det ville have en præventiv effekt at selve registeret bliver oprettet er jo simpelt hen noget vås det er ikke dokumenteret

ikke noget nyt når man ser på hvad dansk folkeparti måske

tidligere regering hvis det var sådan virkelig gerne ville have haft det hvorfor har dansk folkeparti så ikke tvunget det igennem i de ti år de måske kunne

symbolpolitisk tiltag hvor man jo altså som det eneste parti i hvert fald indtil videre som

opmærksomhed på det her med forslaget er

det at skulle lave en privatlivskrænkende ting så helt almindelige mennesker hårdtarbejdende danskere faktisk underlægges en systematisk overvågning og kontrol er krænkende for folk som aldrig har stiftet bekendtskab med politiet og derfor

kan socialdemokratiet ikke støtte

ved en

nogen tvivl om at socialdemokraterne mener at forbrydelser som den benævnte skal bekæmpes med de rigtige redskaber herom hersker jo ingen tvivl i dag siger loven at hvis man sigtes for en forbrydelse med en strafferamme på minimum en en

bliver man optaget dna register

tvivl om at kriminalitetsbekæmpelse står meget højt på dagsordenen og derfor er der også sat ressourcer af til politiet således at de jo faktisk kan opklare forbrydelser af den her karakter men vi mener bestemt også at lige præcis en krænkelse af privatlivets fred og i øvrigt også en mistænkeliggørelse af en samlet befolkning

for de mennesker som potentielt ville blive fejlagtigt anklaget

straffes efter allerede gældende principper med de til enhver tid eksisterende redskaber der er i henhold til lovgivningen men at skulle mistænkeliggøre en hel befolkning således at man nærmest vender bevisbyrden om står ikke

og det er der den relativitet som jeg nævnte i min tale kommer ind de forholdsvis få sager som faktisk

eksisterer den proportionalitet er ikke til stede så derfor kan vi ikke støtte forslaget

registrere alt og alle for enhver pris jeg erkender dog at det er korrekt at vi i danmark

som jeg også selv nævnte er det alt fra biler til hunde og

forskellige persondata vi har så også en glimrende lov

blandt andet beskytter behandling af persondata

fremgår det også at der skal være en proportionalitet og i øvrigt også en formålsbestemthed med at registrere og det finder vi ikke er til stede i det konkrete nærværende forslag

med hensyn til politiet og deres arbejde bakker socialdemokraterne fuldstændig op om politiet der er jo netop indgået en aftale hvor økonomiske ressourcer

dansk folkeparti selv med i den aftale så på den måde støtter vi jo op om det hele den kriminalpræventive indsats er jo også noget som er prioriteret højt

hele tiden tages afsæt i de forhold der

herre martin henriksen selv strøget og andre

er kendetegnet ved den type registrering som overvågning på strøget og for eksempel foran finansielle institutioner

udgangspunktet er uskyldige og det er faktisk det som vi mener vi skal holde fast i fra socialdemokratiets side og nej vi mener ikke det er sådan

at de nævnte overvågningsting skal rulles tilbage som herre martin henriksen er inde på omvendt

lade alle registrere med det samme

ikke er vejen frem tværtimod med hensyn til politiet vil jeg

bare gentage at vi synes at de ressourcer som jo faktisk er blevet afsat i den allerede

indgåede aftale om politiets arbejde

ikke nødvendigvis er et glædeligt gensyn vi mener at det her beslutningsforslag strider

den grundlæggende respekt for privatlivets fred det er et princip vi

der skal være en balance mellem hensynet til politiets efterforskning på den ene side

har mange gode intentioner det vil jeg gerne kvittere for

som sagt mener vi at det er et meget grundlæggende hensyn som forslaget ikke

register og jeg synes det er vigtigt i den her debat at slå fast

under mistanke i en sag hvor en dna undersøgelse kan rense ens navn

at fornærme nogen her i salen kan man så konstatere eftersom det

karsten lauritzen fru pernille skipper og mig selv som retsordførere

mine forældre var gået med til at

registeret er jo et sundhedsregister og det synes jeg altså at det skal blive ved med

stiller jo også et spørgsmål

kan tillade sig at ændre på det nuværende register

man trods alt har mulighed for at få sin sin blodprøve slettet sidst men ikke mindst

man jo ikke tager stilling til de omkostninger som er forbundet med at

og det er som sagt ikke første gang det her spørgsmål drøftes jeg fandt en artikel fra

hvori direktøren for statens serum institut estimerede at det ville koste mellem

pku registeret og jeg kan så forstå at ministeren har nogle endnu mere aktuelle tal men

en milliardudgift så vi står også med et stort åbent spørgsmålstegn

privatlivets fred og med baggrund i principperne herom

registeret og så

og man

ville ordføreren så være med at

lave listen og så er det jo ikke en

organdonationsregisteret

danskerne der faktisk gerne vil være i det her register men der er kun en fjerdedel af danskerne der reelt set er i det det vil sige det utrolig svært at få folk til at tage stilling

at oplyse om hvordan de gør og så videre

kræve en massiv indsats fra det offentlige og så står vi igen med spørgsmålet om hvor

den finansiering så skal komme fra derudover kan man

at få renset sit navn jamen så er det en mulighed i dag hos politiet såfremt man er under konkret mistanke og hvis man ikke er under konkret mistanke

vil være med på

år eller to år vi nu kunne finde et kompromis om

for at melde sig ud af registeret igen så det

er mit område men men i forhold til

skulle have et frivilligt dna register så er det

som ikke ønsker at det danske samfund skal være

så jeg synes det er fint at vi har et dna register som politiet bruger under de vilkår som de

i dag jeg anerkender helt åbent at det er et vigtigt redskab når politiet efterforsker sager især dem der er en smule mere komplicerede

at gælde folk som ikke er under en eller en form for mistanke

i løbet af de næste tre år før valget kommer

er

et ægte dilemma fordi man ikke kan tilgodese alle på en gang men må foretage en afvejning hvordan kan vi på den ene side give politiet de bedste redskaber

at fange en forbryder og hvordan kan vi på den anden side respektere individet i form af respekt for privatliv vi har jo tidligere i folketinget diskuteret

som det her om udvidet dna registrering og vi tager den gerne en gang til hvis

vi bliver bedt om det jeg tror faktisk at forslagsstillerne her overser at der er tale om et dilemma det her forslag vil betyde at alle mennesker også

som aldrig nogen sinde vil komme i nærheden af at gøre noget forkert vil være registreret og det er faktisk et stort indgreb for et menneske

ude i at forslagsstillerne så vidt jeg kan se overser at en sådan registrering vil kunne blive brugt

også et dilemma i hvad man skal udsættes for i fremtiden hvis man først er registreret det er klart at voldsomme forbrydelser giver de fleste lyst til at gøre drastiske ting vi kan ikke holde ud at der sker overgreb på uskyldige mennesker og vi vil gøre hvad som helst for at straffe og for at forhindre forbrydelser fordi vi bliver ramt på vores følelser og på vores retsfølelse det er blandt andet derfor at der faktisk findes grundlæggende rettigheder det er derfor vi etablerer en retsstat med retsgarantier for borgerne

ikke er den vrede som vi i øjeblikket føler der skal styre os i situationen men et velovervejet sæt regler som er lavet i en situation hvor vi ikke kun tænker med følelserne men også tænker med den retsfølelse som vi

det giver selvfølgelig dilemmaer som det vi diskuterer her og det dilemma der ligger til grund for beslutningsforslaget her men det giver også pejlemærker for en afvejning af hvordan vi skal tage de hensyn og det her forslag

går langt over stregen det overskrider de grænser som vi har beskrevet og anerkendt i retten til privatlivets fred og det gælder også selv om der er en sag som faktisk oprører os det er formentlig også i strid med den

er for at beskytte privatlivets fred men ud over de principielle indvendinger er der også nogle praktiske og økonomiske indvendinger som de tidligere ordførere allerede har været inde på og som jeg derfor ikke skal bruge ret meget mere tid på nu det som forslagsstillerne også overser er at retssikkerhed

undgå en unødig registrering retssikkerhed er ikke kun når et offer eller offerets pårørende føler sig krænket retsfølelse er også at vi som individer generelt skal føle at vi er i sikkerhed i en retsstat sf kan ikke støtte forslaget som det ligger her

bekæmpe forbrydelser i vores samfund og finde de kriminelle når de har begået forbrydelser

så vælge at mene er i orden

registrere alle borgeres dna profiler

overvåger borgerne når det ikke er nødvendigt

selvfølgelig også altid en risiko for misbrug

misbrug fra statens side når vi taler menneskerettigheder

fordi vi skulle beskytte borgernes grundlæggende rettigheder

står med det her forslag som

efter vores mening går langt ud over grænsen for hvad man kan tillade sig i afvejningen imellem behovet for

bekæmpe kriminalitet men på den anden side også at sikre vores grundlæggende rettigheder

mange millioner kroner som der her er tale om ja så

man foretager indgreb i de grundlæggende frihedsrettigheder det er

samfundets behov for at bekæmpe kriminalitet

behovet for at sikre borgernes frihedsrettigheder

er nogle forskellige indgreb der foretages rigtig mange indgreb i vores grundlæggende frihedsrettigheder og der er rigtig mange indgreb i privatlivets fred

passende så det er selvfølgelig helt afhængigt af hvad det enkelte indgreb

indebærer og det er altid en afvejning af den balance sikkerheden på den ene side og retssikkerheden på den anden side i det her tilfælde mener vi bestemt ikke

så

jo ikke tale om et register hvor alle er registreret

en mulighed for at gå ind og tjekke bankernes

kontoudtog og så videre det er noget andet end at man opretter et helt omfattende register som omfatter alle

risikoen for at gå ind og foretage misbrug

er bestemt ikke et udtryk for at jeg ikke mener at man skal fange amagermanden overhovedet ikke men vi har jo

om en meget omfattende dna registrering af en stor del af den danske befolkning

dybest set tager et opgør med princippet om at vi alle er uskyldige indtil det modsatte er bevist vi er nemlig herefter alle under mistanke fordi der åbenbart ligger en potentiel forbryder i enhver dansk statsborger det er ikke liberal alliances udgangspunkt vi mener ikke at man skal overvåge

se om man kan opklare et par enkelte forbrydelser mere selvfølgelig ønsker vi alle sammen at mindske kriminaliteten mest muligt det må vi jo så se på vi vil gerne være med til at ændre på straffene i for nogle af de grove forbrydelser

må se på hvordan man kan bruge konfliktråd og lignende ting også for at hjælpe ofrene vi må sørge for at se på hvordan

bedre i gang med deres tilværelse efter at de har været udsat for kriminalitet og selvfølgelig også sørge for at vi får

det her forslag har derudover det problem at det koster ufattelig mange penge og vi har jo i liberal alliance det princip

øge de offentlige udgifter vi vil gerne mindske de offentlige udgifter også sådan at der bliver mulighed for at skatteyderne kan beholde lidt flere af de penge som er

den moralske side af sagen nemlig det at man har ret til at beholde

af sine egne tjente penge selv endelig har forslaget synes jeg det grundlæggende problem

i pku registeret og så bruge dem til en langt mere omfattende registrering end det som

det vil sige at man igennem mere end tredive år har ladet folk

prøver på falske forudsætninger for pludselig skal de

til en meget massiv overvågning fra statsmagtens side

lyset hvis man gør det på grund af de tre forudsætninger nemlig at vi har det princip at man ikke skal overvåge hele befolkningen det princip at vi ikke bare vil

at man ikke skal føre befolkningen bag lyset ved at tage prøver

ikke bare behandlet det her én gang før men adskillige gange før

og prøvede at tænke tilbage er der sket noget nyt siden vi sidst havde den her debat og det er der jo ikke intet nyt er der sket og alligevel synes man vi lige skal bruge et par timer på at drøfte den her problemstilling og det gør vi jo så men ligesom

vi også denne gang stemme imod det her beslutningsforslag og det gør vi ud fra

procent sikkert og det vil sige

risikerer at komme i en situation

er under mistanke fordi der er et dna match der er en sammenhæng mellem det spor man har fundet og en persons dna

ikke nødvendigvis vedkommende der har været der for det er ikke hundrede procent sikkert så vender man pludselig situationen om så det er den pågældende borger der skal til at bevise sin uskyld det duer simpelt hen ikke specielt ikke da vi ved at sandsynligheden for at der er overensstemmelse er

der kan knyttes til et gerningssted det er kun den ene der har gjort det

den usikkerhed er der stadig væk og derfor er det ikke en god måde gøre det på

er årsagen til at et dna spor på et gerningssted

til at fælde en gerningsmand domstolene må ikke kun lægge dna til grund for at dømme en person og det er netop af den årsag

plante et dna spor fra en anden person på et gerningssted og dermed kaste skylden på andre end sig selv igen er man ude i den situation at uskyldige mennesker skal til at bevise at det ikke er dem der har gjort det og der vender tingene forkert det vender forkert at vi på den måde tvinger helt uskyldige mennesker til at de skal bevise deres uskyld og

er de nye ofre i den her sammenhæng så synes

en overvejelse jeg ikke tidligere har gjort mig nemlig at hvis man går ind og tager de blodprøver der ligger i

man jo overgreb mod alle de mennesker som er i pku registeret for

var jo en helt anden end det man nu vil gøre og det kan man

det synes jeg trods alt var noget nyt i debatten og

vil da gerne have lov til at takke herre simon emil ammitzbøll for at selv om det her

var der dog noget nyt under solen tak for det

i dag er at der er kommet yderligere et argument imod forslaget der

set at forslag er blevet genfremsat og at stemningen har ændret sig over tid men det er typisk fordi der er kommet nye ting frem når der kommer nye aspekter og når der kommer nye argumenter der taler for et forslag så kan et forslag der tidligere har været afvist i folketinget godt gå hen og finde flertal men det vi har opnået med debatten i dag er ikke flere argumenter for for

men tværtimod at der er kommet yderligere et argument imod forslaget og det er jo ikke ligefrem vejen

så må man skabe nye argumenter for et forslag

har fremsat et forslag i folketinget hvis vi gør det og når vi gør det

lang række argumenter for hvorfor vi gør det hvis vi genfremsætter forslag det kan også komme til at ske

vil vi da tilføre ny viden nye informationer nye argumenter

et nyt grundlag at tage stilling på det er det vi savner i den her sammenhæng

der er intet nyt under solen hvad er det der skal gøre at folketingets partier skal skifte holdning til et beslutningsforslag hvis ikke der kommer argumenter for forslaget

der tilførte debatten noget nyt

imod registreret er jo ikke kun det at der er usikkerhed i forhold til dna

er hundrede procent sikkert men det har bare nogle yderligere meget store konsekvenser hvis man laver et altomfattende dna register

er argumentet mod at man laver et omfattende register

dna er genialt og godt vi synes det er genialt at vi har et register over dem som er sigtet som er tiltalt som er dømt for forbrydelser det er helt rigtigt og det er et godt værktøj der fælder rigtig mange kriminelle som er på vej ud i at begå fornyet kriminalitet

skal alle fem millioner danskere tvinges til at stå i det her register nej det skal de ikke for der er en række argumenter der taler imod det

først tak for debatten og tak for de svar der

trods alt gerne kvittere for at liberal

positivt stemt for at man ville hæve strafferammen på mange områder det er jo også en sag vi i dansk

tit står alene med her i folketingssalen så det er da trods alt noget af det positive der er kommet ud af debatten

fået en alliancepartner på den fløj grunden til at vi har fremsat beslutningsforslaget igen er jo den aktuelle sag om den såkaldte amagermand

sat en diskussion i gang om hvad vi kan gøre fra folketingets side

som et rigtig godt redskab som gør at en type som amagermanden måske var blevet stoppet første gang i stedet for at han skulle gå i flere årtier

diskussionen er jo at vi synes at vi skylder borgerne

med nogle initiativer og der er et af initiativerne fra dansk

at vi indfører et nationalt dna register som vi mener kunne være et godt

tænke på hvor mange der har gået frygtsomme rundt i københavnsområdet fordi de vidste at en så farlig mand var på fri fod

haft et dna register kunne man temmelig sikkert have undgået den frygt ude i samfundet så når mange af ordførerne står og siger at

fordi man kan være mere sikker på at vi fanger gerningsmændene meget tidligere

men det kan jo så ærgre os at de andre partier her i folketinget ikke vil være med til at give de redskaber der skal til for at man kan fange typer som amagermanden

er at man med et dna register kan få uskyldige mistænkte af krogen meget hurtigere vi oplevede en sag fra herning den såkaldte mariasag hvor der en nytårsnat i to tusind og ti var en ung kvinde der

kort efter blev en otte og fyrre årig mand varetægtsfængslet i tre uger på fejlagtig basis og det var netop en

man haft et dna register kunne man have undgået at en type som ham

til at sidde tre uger alene i brummen for noget han var uskyldig i vi har også flere gange fået historier fra usa

i fængsel i utrolig mange år men hvor de så efter

tredive år er blevet frikendt

en dna test så der er rigtig mange gode og vigtige argumenter for at man skal have et dna register og et af dem er at det vil styrke retssikkerheden

rigtig godt bevisværktøj for politiet og et værktøj de bruger rigtig meget i dag og derfor mener vi også at det

det ville få nogle forbrydere til at tænke sig om en ekstra gang inden de begik noget kriminelt så der er som sagt utrolig mange

indføre et dna register men det kan jo så ærgre os rigtig meget at et flertal i folketinget

jo håbe at de andre ordførere i folketinget bliver klogere og får set lyset og går med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

foreslås det at regeringen pålægges senest den første april to tusind og tolv at fremsætte et lovforslag om ændring af straffeloven så også juridiske personer ved dom kan frakendes rettigheder forslaget er motiveret af dommen fra den tiende januar i år i sagen om

afviste at straffelovens § ni og halvfjerds om rettighedsfrakendelse

har anført at fordelen ved at kunne idømme et selskab en rettighedsfrakendelse er at det både har en signalværdi og en praktisk og umiddelbar slagkraft forslagsstillerne peger på at hvis dette som der står hul i straffeloven

havde vi ikke stået en situation hvor en terrordømt tv station som det hedder i bemærkningerne til beslutningsforslaget kan få lov til at sende videre

byrets dom er anket og derfor vil det heller ikke være på sin plads her i dag at jeg udtaler mig nærmere om

som lige nu altså verserer ved

tvs aktiviteter og redaktionelle linje

jeg gerne generelt slå fast at regeringen selvfølgelig vil sikre

et eventuelt hul i vores værn mod terrorisme lukkes og at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for tv stationer som opfordrer til

helt specifikt på at straffelovens § ni og halvfjerds skal ændres med et forslag som skal være fremsat inden den

første april to tusind og tolv og det kan regeringen ikke støtte jeg tror det er nyttigt for den videre debat at jeg kort siger noget om rationalet bag straffelovens § ni og halvfjerds bestemmelsen går ud på at man i forbindelse med en dom i en straffesag kan frakende den dømte retten til at udøve en bestemt form for virksomhed

det er en betingelse

begrunder en nærliggende fare for at den dømte vil misbruge sin stilling eller virksomhed hvis han får lov at fortsætte frakendelsen kan ske på tid fra

efter en ændring af bestemmelsen i nitten syv og firs kan en person også frakendes retten til at være stifter af direktør for eller medlem af bestyrelsen for for eksempel et aktieselskab formålet med denne ændring var at forhindre et stigende misbrug af selskabslovgivningen

for eksempel være misbrug af det begrænsede hæftelsesansvar i et selskab ved igennem en tilsigtet konkurs at befri selskabet for gæld og derefter videreføre den samme aktivitet i et nyt

netop denne risiko for misbrug er også baggrunden for at straffelovens § ni og halvfjerds sædvanligvis antages kun at gælde for fysiske personer for det er jo i sagens natur kun fysiske personer der kan danne og styre juridiske

som det blandt andet er anført i straffelovrådets betænkning nummer tolv ni og firs fra nitten

vil det ikke være særlig effektivt hvis man i forbindelse med at man straffer et selskab frakender selskabet selskabet retten til at drive en bestemt form for virksomhed det pågældende selskab måtte så ophøre med denne virksomhed men den ulovlige aktivitet kunne straks efter dommen fortsætte i et andet eventuelt nystiftet selskab derfor

at man går efter de fysiske personer bag selskabet disse personer vil som nævnt også kunne udelukkes fra blot at stifte et nyt selskab og altså

aktiviteterne heri på den baggrund fandt straffelovrådet ikke grundlag for at foreslå at man ændrede

straffelovens § ni og halvfjerds sådan som beslutningsforslaget her lægger op til det anførte udelukker selvfølgelig ikke at man rundtomkring i

kan have regler som giver muligheder for at tilbagekalde tilladelser og lignende også i forhold til selskaber og andre juridiske personer det er bare ikke en rettighedsfrakendelse i straffelovens egentlige forstand som sagt vil regeringen selvfølgelig lukke eventuelle huller i terrorlovgivningen og justitsministeriet og kulturministeriet er derfor nu i fællesskab i gang med mere generelt at se på de relevante regler på området det gælder

radio og tv lovgivningen som i visse tilfælde

der her måtte være

optaget af at vi ikke blot med et snuptag foretager os noget som kan vise sig at være et slag i luften uden reel virkning regeringen kan derfor ikke støtte

er regeringens intention bag det arbejde som

siger at han ikke ønsker at udtale sig

udtalelser i forbindelse med dommen over

et stærkt og effektivt værn mod terrorisme det er jo en generel debat som kører løbende i vores samfund hvordan kan vi bedst muligt sikre at vi har det og det er regeringen selvsagt også meget optaget

det her arbejde er iværksat

det her forhold er rejst en en debat

og er usikkerheder om værnet mod terror derfor er

kører nu og som sagt hvis det konstateres at der er er et hul i lovgivningen på det her område så bliver det lukket

at ministeren

tv er taget nogle initiativer fra regeringens side og så kan jeg

lukke huller i lovgivningen på baggrund af denne dom

efter dommens ord er for ensidig kunne det ikke være et hul i lovgivningen der også skulle

er genstand for debatten her i dag og

principielle spørgsmål det ligger regeringen meget på sinde at vi har en terrorlovgivning som

danmarks værn mod terror er stærkt og derfor

er der iværksat det her arbejde mellem justitsministeriet og kulturministeriet

hvis det viser sig at der er et hul i terrorlovgivningen ja så bliver

dansk folkeparti at juridiske personer skal kunne idømmes en

beslutningsforslaget er sådan forstår

tv hvor de to selskaber bag tv stationen blev dømt for terrorstøtte og straffet med dagbøder

byretten fratog dog ikke tv stationen sendetilladelsen fordi juridiske personer ikke kan idømmes en rettighedsfrakendelse

givet sagen en del spalteplads og

og i øvrigt også en række politikere og politiske partier til at kræve en

hul i

et ønske om at alle juridiske personer skal kunne frakendes rettigheder

tv senderettighederne det kræver en ændring af straffeloven

kun fysiske personer og ikke juridiske personer kan frakendes rettigheder

i venstre har vi stor forståelse for

afgørelse kan støde mange mennesker og virke uforståelig fordi det kan se ud som om

fjernsyn

vi skal ikke glemme at selv om byretten ikke inddrog senderettighederne

blev tv stationen dømt for terrorstøtte deres handlinger blev fundet strafbare og hvis tv stationen i fremtiden

det vil sige stationen igen sender

kunne blive dømt for overtrædelse af straffeloven

fald ikke venstres opfattelse at vi risikerer som jeg tror socialdemokraternes retsordfører herre ole hækkerup var ude at sige dengang at danmark bliver et fristed

for terrororganisationer der laver fjernsyn vi straffer organisationer som fremmer terrorisme som beskrevet i

radio og tv nævnet ret til at fratage sendetilladelser hvis tv stationer overtræder radio

i venstre ønsker vi ikke at danmark skal være hjemsted for terrororganisationer eller at der skal sendes fjernsyn

tolv ni og firs fra nitten fem og halvfems

at at hvis man gør det som dansk folkeparti

det vil have nogen reel effekt fordi

kunne oprette et nyt selskab

og fortsætte deres aktiviteter

som en usædvanlig juridisk situation

det arbejde som pågår i kulturministeriet og justitsministeriet

en reel effekt og kan være med til

sige at vi i venstre forstår intentionerne bag

beslutningsforslag som dansk folkeparti har fremsat men

ændre dansk lovgivning på det område

udstyre domstolene

sikre på at de bud som man har i justits og kulturministeriet

nogle juridiske faldgruber så inden vi

af den undersøgelse som justitsministeren også var

inde på og så tager vi stilling vi har det udgangspunkt at danmark ikke skal være hjemsted for hverken terrorfjernsyn eller terrorister i det hele taget det skal vi gøre alt hvad

forhindre men vi skal også tænke os om når vi indretter vores lovgivning

hvor radio og tv nævnet som har kompetencen kigger synes vi

den proces der er i radio og tv nævnet

dansk folkeparti med det her forslag have gennemført at juridiske personer skal kunne idømmes en rettighedsfrakendelse

at overtræde straffeloven i samme kendelse afviser byretten så også at frakende selskabet bag

tv deres sendetilladelse fordi straffeloven efter rettens opfattelse ikke gælder for juridiske personer altså ikke gælder for selskaber

sagt med det samme socialdemokraterne mener at vi skal kunne skride ind over for radio og tv stationer der opfordrer til terrorisme alligevel kan vi ikke

det her forslag fordi vi hellere vil afvente det som justitsministeren allerede har nævnt nemlig

vi tror alt i alt at det danske samfund er bedre tjent med at vi har juristerne i justitsministeriet til at finde den løsning

set er bedre tjent med deres vurdering end vi er tjent med dansk folkepartis vurdering så må man jo sige at den her grundholdning

den ene metode eller den anden metode jeg synes det må være relevant her i folketinget

er det for et politisk sigte vi har med det vi foretager os

lagde jeg mærke til at ministeren i sin tale sagde at arbejdet mellem kulturministeriet og justitsministeriet ville være afsluttet inden for kort tid og det er jo glimrende

så er der som det også allerede har været nævnt blandt andet af herre karsten lauritzen nogle problemer ved det her konkrete forslag man kunne sige at hvis vi vedtog forslaget som det

det ikke kunne drive en bestemt form for virksomhed kunne det så ikke relativt let løses ved straks efter dommen bare at lave et nyt selskab det er det der tidligere i debatten blev betegnet som en noget tvivlsom effekt med henvisning til straffelovrådet det skal selvfølgelig også tænkes ind når man laver en løsning på det her problem bundlinjen er at socialdemokraterne ikke kan støtte forslaget vi ser i stedet for frem til

det også sagt klart at vores grundlæggende holdning er at man ikke

skal kunne fortsætte med at drive radio og tv virksomhed

ordføreren jo også selv tidligere

om rettighedsfrakendelse på baggrund af dommen over roj tv og så kunne jeg godt tænke mig at høre ordføreren

som ordføreren finder anledning til at vi skal vurdere end lige præcis spørgsmålet om rettighedsfrakendelse når vi ser

relevant at se på om den terrorlovgivning

er dømt efter måske er blevet lige lovlig bred nok

dømme en tv station

ikke essensen af informations og pressefriheden at vi

hvordan man tilrettelægger sin nyhedsdækning

med fru pernille skipper i at et demokratisk retssamfund som det danske

altid skal finde en balance mellem at sikre sig mod terror det kan man jo bedst gøre hvis man overvåger alt og alle

opretholde borgernes frihedsrettigheder vi ved jo udmærket at der er en

man skal sørge for at ramme og vi ved godt at den balancegang i virkeligheden hele tiden er til diskussion derfor synes jeg også det er relevant altid at få kigget efter

spørgsmålet om hvorvidt man skal fratage

mellem justitsministeriet og kulturministeriet der kan komme en masse perspektiver ind her vi har allerede været inde omkring noget af det der kunne være problematisk i forbindelse med det her

have nogle pointer som jeg i dag ikke er i stand til at forestille mig om hvordan man helst ser det her problem løst for at opretholde

og derfor er min banale pointe i den her diskussion bare

at afvente ministeriernes arbejde

om ordføreren ikke mener at der måske er andre dele af vores

lovgivning som vi burde se efter i sømmene blandt andet

den her balance mellem sikkerhed og retssikkerhed som ordføreren omtaler kunne det ikke være relevant at se på om vi er gået lidt for langt

vi måske ikke tager hensyn nok til ytringsfriheden i vores terrorlovgivning

ordføreren siger

tv station skal bevare sin sendetilladelse eller ej

taget stilling til nul

truffet før taget stilling til et meget bredere grundlag mener ordføreren ikke at hvis man

så indsnævrer man simpelt hen bredden og dermed også kvaliteten af de afgørelser der bliver

at sige hvis man mener der er et terrorhensyn at varetage i forbindelse med stationer som har en sendetilladelse så synes jeg ikke at opgaven ligger rigtigt hos radio

jo ikke det samme som at man skal sige at hele den kompetence der ligger hos radio og tv nævnet skal flyttes over til domstolene jeg siger bare at hvis der er det hensyn og det synes jeg er et legitimt hensyn der hedder at

sørge for at bekæmpe terror

jeg synes det et stort ansvar at pålægge de medlemmer der måtte sidde i radio og tv nævnet at de også skal varetage beskyttelseshensyn i forhold til terror

ville være et urimeligt krav og en underlig opgave at stå med fordi de netop sidder der fordi de har nogle kompetencer eller kvaliteter i

derfor tror jeg at vi har brug for at tænke den her situation ordentligt igennem og det

en ordentlig refleksion det andet må jeg vende tilbage til

socialdemokraterne at

snakker mellem to ministerier

dommen faldt nemlig at

at den retstilstand vi står med her er acceptabel

gøre noget ved det skal vi så gøre præcis

en dårlig idé derfor vil jeg hellere have at vi får juristerne

også i samarbejde med kulturministeriet til at komme med et forslag der løser problemet

venstre og mit eget parti er enige om at man bliver nødt til

se på det her fordi det ikke er i orden

så lad os fastholde den politiske enighed som

til løsninger blandt andet på baggrund af noget af det som

karsten lauritzen og justitsministeren har påpeget der er af problemer

samlet gik sammen om at presse regeringen altså jeg har

holdning at når ministeren står her og siger

for kort tid vil levere et resultat

at så er regeringen ved at levere det andet er så hvis dansk folkeparti nu faktisk oprigtigt havde ment at man skulle samle hele folketinget i en fælles indsats om det her

var startet et andet sted end bare at fremsætte et beslutningsforslag med et konkret specifikt forslag til hvordan problemet skulle løses

noget i en dom om en tv station

begå terror i afghanistan ville vi synes

kulturministeren med det samme da dommen faldt var ude at sige

som det er indrettet netop fordi der kunne opstå problemer a la dem herre peter skaarup fremhæver det springende punkt mellem dansk folkeparti

den her sag er måske i virkeligheden har man tillid til at det arbejde der bliver lavet i justitsministeriet og i kulturministeriet

jeg skal sige med det samme

det danske samfund står sig stærkere ved at vi læner os op ad det arbejde der bliver lavet i justitsministeriet med hvordan vi løser problemet frem for at det danske samfund læner sig op ad det arbejde der bliver lavet

vi løser problemet jeg tror ærlig talt i længden vil tjene danmark bedre

siger i medierne og det man så gør og

jeg et fristed for terrorisme som det blev udtrykt

overensstemmelse mellem det man siger til medierne og det man så gør og

og nu citerer jeg så igen det skal også

klart at vi ikke mener at man lovligt skal kunne fortsætte med at drive radio og tv virksomhed hvis man opfordrer til

så bliver spørgsmålet nu er ikke en diskussion om hvem

blandt de partier der indtil videre har været på talerstolen

det konkrete forslag vi behandler fra dansk folkeparti et forslag til hvordan man skal gøre noget ved det det er der så en masse problemer ved som allerede påpeget af justitsministeren og som påpeget af venstres ordfører så siger vi det skal jo ikke stoppe os derfor er jeg meget glad for at justitsministeren sagde at om kort tid er justitsministeren og kulturministeren færdige med hvordan man løser problemet så prøvede jeg i al mindelighed at komme

hvis nu vi er enige om at der er et problem og at problemet skal løses men at lige det forslag dansk folkeparti

med til hvordan problemet skal løses nok ikke er så hensigtsmæssigt skulle vi så ikke afvente det arbejde der ligger hos justitsministeren og kulturministeren så vi er sikre på

baggrund af dommen om roj tv og

reelt set ikke endnu om der er nogle huller i lovgivningen da domstolene endnu ikke har taget endelig stilling til dette spørgsmål

vi støtter at få lukket eventuelle huller i lovgivningen men jeg synes at vi lige skal lade tiden arbejde jeg synes

for domstolenes virke og ikke fare ud med det samme før de ligesom endeligt har sat deres punktum

og der kan komme en ny afgørelse der ændrer

det kan meget vel være at der kommer en anden afgørelse det ved vi

i forbindelse med dommen

de siger blandt andet jørn vestergaard

ikke nødvendigvis kun

der er det vil altså sige

sig en situation hvor der kan falde andre domme i andre sager

i anklagerne men får lov til at sende videre selv om de egentlig

hvis de entydigt

med at sætte lovmaskineriet

noget mere problematisk

en gang om et års tid finder ud af

og næste spørgsmål er så hvornår synes

eksempel med al qaeda og så videre

terrorisme det skal jeg da med det samme

det er måske bare et spørgsmål om hvorvidt man vil lade domstolene gøre

i forhold til det tænkte hypotetiske eksempel fra

en sag således at domstolene kan få lavet præcedens på området så de kan få lov til at tale og sige deres deres kloge ord

lad os nu se på det og så vil jeg afvente det arbejde som er

således at vi kan få kigget på om lovgivningen er god nok

uenige

og så er ikke hensigtsmæssigt at man hele

at man politisk er uenige

jeg tror egentlig vi er relativt enige om

min modstand

og embedsmændene må så

kompetencerne til jeg har dyb respekt for det virke som de danske domstole udfører lad os nu se hvad de kommer frem til

ikke mener der er et hul jeg har sagt at

set er faktuelt det er jo domstolene der skal vurdere det

jo som det tidligere er blevet nævnt om muligheden for at frakende en juridisk person rettigheder jeg må sige at somme tider

det får jeg bekræftet gang på gang når vi står her og diskuterer

og måske også mindre spændende hvad ved jeg

kunne forenkles på den måde det er en konkret sag der

ikke forholde mig til en sag som er anket og hvor vi ikke ved hvad det ender med

gerne sige at det er klart at når der kommer en konkret sag

prøve på hvordan lovgivningen virker i virkeligheden

man kan blive opmærksom på at der måske kan være en problemstilling som ikke er iagttaget i loven

sig på en måde så den lovgivning vi har ikke er helt up to date

selvfølgelig kigge på den den problemstilling der bliver rejst her

er jo relevant og spændende at diskutere det er klart at hver gang vi overvejer om en aktivitet skal være kriminel eller ej eller vi konstaterer at den er det skal vi også sikre os at der kan straffes og vi skal selvfølgelig også så vidt muligt

det er det som er problemstillingen her regeringen har

ministeren har sagt her at der skal kigges på om der

med at kunne gribe ind over for tv stationer

fuld tillid til vil ske og vi deltager gerne i arbejdet med at finde ud af hvor der er problemer og hvilke

kulturministeriet er fuldt ud kvalificerede til at arbejde med det her og komme med nogle forslag også nogle forslag som substantielt er i stand til at tage hånd om de problemer der er i det forslag der ligger her er svaret for

så vidt allerede givet nemlig at der skal forslag klar inden den første april

at juridiske personer også kan frakendes rettigheder eller mere præcist at straffelovens § ni og halvfjerds

at man får et svar før man har fået præciseret hvad problemet egentlig er

der ligger her justitsministeren har redegjort grundigt for problemstillingen en problemstilling som bestemt ikke er enkel og jeg vender tilbage til indledningen

at sagen her ikke er enkel og at der formentlig heller ikke er enkle svar sf kan ikke støtte forslaget her vi støtter et arbejde på at få belyst hvad sagen er og hvad problemerne er vi glæder os til at høre hvad ministerierne arbejder med så vi kan få en afklaring af hele problemstillingen

jeg kan konstatere at ordføreren faktisk afholder sig mere end de tidligere ordførere fra at udtale sig om hvad der skulle være af problemer i lovgivningen men nu er sfs ordfører jo selvfølgelig

der kunne være anledning til at se på ud over spørgsmålet om

domstolenes muligheder for rettighedsfrakendelse for

af straf for ytringer og hvad det kan få af konsekvenser

problemstilling som rækker ud over en enkelt bestemmelse

den problemstilling går jeg også ud fra bliver belyst i og med at vi skal have

forskud på hvad der skal ske jeg vil gerne se på problemerne selvfølgelig er der den her afvejning af en ytringsfrihed i forhold til hvad man skulle gøre

som radio og tv station og hvilke sanktioner der kan være hvis man overskrider grænserne for ytringsfrihed

selvfølgelig skal forholde sig til men jeg er ret sikker på at

den afvejning vil komme når man skal vurdere

der endelig så at sige i folketingssalen er en ordfører som siger at der også kunne være et hensyn til ytringsfriheden

er ærgerlig over at dansk folkeparti stiller

nu i den her sag en meget omdiskuteret sag som vi mener at folketinget skal diskutere

at man idømme et selskab en rettighedsfrakendelse

et selskab

i folketingssalen heller ikke når det er dansk folkeparti der stiller forslagene nogle gange synes jeg bare at de ting vi diskuterer rammer en lille smule ved siden af og jeg synes ikke altid at det bliver nuanceret nok hvad det egentlig er man skal diskutere fordi vi tit får svarene leveret på forhånd og det synes jeg ikke altid kvalificerer debatten det er

så til spørgsmålet om hvad der kan være problemet her problemet kan jo også være

de rigtige det kan godt være at en juridisk person skal kunne straffes men det kan også

det her som ikke nødvendigvis kun handler om den juridiske person vi har jo tidligere sagt at

undersøgt men vi er ikke klar til at give et svar før vi har fået formuleret et korrekt spørgsmål fordi det ville forplumre en diskussion unødigt

må vi nok sige at efter det der skete i usa

jeg meta fuglsang om at der altså

er jørn vestergaard

ved at kunne idømme et selskab en rettighedsfrakendelse er at det har signalværdi og det vil også have

til bekæmpe terrorisme at sende signaler at sende det signal at vi ikke

at man i danmark opfordrer til terrorisme eller støtter terrorisme er sf egentlig ikke

i at der skal tages de nødvendige skridt til at forhindre terrorisme og forhindre at man opfordrer til terrorisme

er pointen her er så om man skal arbejde med signallovgivning det kan man diskutere vi arbejder jo med at man på retsområdet skal arbejde præventivt

når vi sætter straf på noget skal det også have den præventive effekt at man forhåbentlig

derfor arbejder vi selvfølgelig i et vist omfang med noget man kan kalde signallovgivning eller noget der skal påvirke adfærd

træffe en beslutning som dansk folkeparti har besluttet i et

uden at vi afventer hvad en højere domstol siger og uden at afvente hvad to kompetente ministerier siger

svaret fra mig at det synes jeg ikke

vi skal se hvad kvalificerede ministerier siger

inden vi træffer beslutning om hvad svaret så skal være

til ordføreren for enhedslisten fru pernille skipper

det er jo svært ikke ikke at forholde sig til sagen om roj tv

vi diskuterer det her forslag

have en holdning til en så principiel dom

generelt skal kunne frakende

hos juridiske personer det vil jeg

giver anledning til at diskutere om lovgivningen nu er som vi i folketinget gerne vil have den den giver

efter min mening og efter enhedslistens mening er den her dom et udtryk for en uklarhed i vores terrorlovgivning der er en meget meget bred bestemmelse som som går meget vidt i forhold til vores informations og pressefrihed

har betydet at en tv station er blevet dømt

skal ske i samarbejde med kulturministeriet

selvfølgelig også kommer til at handle om den del af den her dom

det er en generel gennemgang vi skal selvfølgelig se generelt på det her område og så håber jeg selvfølgelig også at det indebærer en vurdering af om vi måske ikke har fået en lovgivning

som griber for hårdt ind i vores ytringsfrihed vores informationsfrihed og vores pressefrihed

er det altid en afvejning når vi skal bekæmpe terrorisme hvor langt

i indskrænkningen af borgernes frihedsrettigheder indskrænkningen af vores grundlæggende menneskerettigheder

det har blandt andet medført at

som egenhændigt har besluttet sig for at

er for bange for den danske terrorlovgivning til at de kan fortsætte med at udbyde et sendesignal på trods af at tv stationen stadig væk

en selvtægtsagtig stemning

om vores terrorlovgivning er blevet for uklar om den griber

i vores grundlæggende menneskerettigheder

er blevet dømt for at være for ensidig

så griber vi virkelig grundlæggende ind i pressefriheden og det betyder

holdninger fra den anden side altså fra dem som flertallet i danmark ikke er

når det handler om at lukke radio eller tv stationer

mener vi i enhedslisten at det er rigtig vigtigt man

det på et bredt grundlag fordi pressefriheden er så vigtig i vores samfund

procent af den samlede sendeflade det er ikke særlig bredt men radio

har faktisk tidligere taget stilling til

af tv stationens sendeflade og har dermed sagt at

skal man gøre det på et bredt grundlag samtidig som der

hurtigt have den effekt at de fysiske personer der står bag selskabet kan gå ud og oprette et nyt selskab derfor kan enhedslisten ikke støtte forslaget

ikke desto mindre synes jeg grundlæggende at enhedslisten mere

det synes jeg

noget

enhedslisten kan man forvente at enhedslisten vil

rigtig god rolle efter folketingsvalget de

det kunne dog være rart hvis der var nogle der sagde til justitsministeren og

kulturministeren som sidder og

få en hurtig afklaring

og en år

udøve indflydelse der hvor vi kan men jeg tror det vigtigste

kvalitet og at det ikke går hurtigt vi skal selvfølgelig ikke gribe ind i den sag der verserer ved domstolene allerede ved at

en ordentlig diskussion af det det jeg er optaget af i den her forbindelse er sådan set ikke om vi får en afklaring før eller efter sommerferien eller på den anden side af jul men at vi får taget en diskussion hvor justitsministeren og regeringen faktisk også forholder sig til den del der handler om ytringsfriheden det har man ikke gjort indtil videre

vigtigste for mig er at man også får forholdt sig til

hvis det betyder at vi skal vente på at sagen er færdig før de har en holdning til det og før det er med i grundlaget

vi laver lovændringer så lad det være

ytringsfrihed og vores pressefrihed

er

hvis man mener noget med at der er

uheldige konsekvenser

sagen altså enten er man

justitsministeriet og kulturministeriet kommer med en overvejelse om hvordan

økonomi og erhvervsministeren går ind og siger til danske bank at de ikke må udøve selvtægt at de skal lade roj tv

deres egne penge og have lov til at disponere over deres egne penge så længe der ikke er afsagt en endelig dom og så længe de ikke er frataget de penge jeg synes sådan set også at man kunne sige at udenrigsministeren burde sige

franske satellit tv udbyder bare rolig

kigget på selve terrorlovgivningen og

med rettighedsfrakendelsesdelen at gøre så derfor

bevare vores demokratiske samfund vores liberale demokrati og vores markedsøkonomi som er grundforudsætningerne for frihed og

roj tv en kurdisk tv station der sender fra danmark der synes vi

handler om ytringsfrihed

sådan som jeg forstår det er med beslutningsforslaget

skal have sendetilladelser og det kan man vel kun fordi

man havde uhf antenner og den slags at

der skal man ikke have nogen sendetilladelse og så kan man fortsætte med at lave nøjagtig de samme udsendelser

vi fremadrettet ville indføre avistilladelser hvis det

så langt væk fra et system hvor man skal have tilladelser

byrettens dom jeg indrømmer gerne at jeg ikke bruger meget af min

og det var jo selvfølgelig en del at komme igennem men når man ser

man ser på en række enkelttilfælde hvor

frem til at det enkelte tilfælde

mange tilfælde

tilfælde og der ikke er nok modsvar

det at man har modtaget penge fra pkk

gør at det er ulovligt har modtaget penge fra terrorvirksomhed det er

været interessant at man havde ventet lidt på det jeg er ikke en af dem der er mest jomfrunalsk

til at man ikke må udtale sig i forhold til hvad domstolene går og laver men at det ligefrem

ytringsfrihedsperspektivet selvfølgelig skal vi

altid være opmærksomme på at vi skal have en ordentlig terrorbekæmpelse men jeg er

det hylekor der foreløbig har meldt sig efter dommen i første instans

at der er et behov her men vi ønsker faktisk også

justitsministeren og kulturministeren altså regeringen kommer med en

udredning om hvordan vi så indfrier det her således at vi fremover får en mulighed

i forbindelse med en retssag så på nuværende tidspunkt vil jeg bare sige at vi afventer at regeringen kommer med et udspil når man har gennemtygget det behov

men af det som retten ikke kunne

det er nemlig ikke at blande sig i den verserende retssag det er at tage fat på selve vores straffelov vores retsplejelov domstolenes muligheder for at agere den mangel på mulighed er jo til stede uanset hvad den her sag

havde handlet om uanset om byretten var nået frem til at dommen skulle være

tv blev kendt skyldige eller

ville det her behov stadig væk eksistere for der er stadig væk det hul den mangel at domstolene ikke ud over

muligheden for at frakende retten til at fortsætte aktiviteten

giver jo ikke nogen mening diskussionen om ytringsfrihed knytter sig til den dom der er faldet og som er anket til landsretten og som vi dybest set ikke bør stå at diskutere her i folketingssalen det er der man diskuterer ytringsfrihed det vi diskuterer

den juridiske mulighed mulighed for en rettighedsfrakendelse

juridiske personer uanset om den sag var faldet ud til den ene

set ikke meget anderledes

i stand til at fradømme førerretten

en borger bliver dømt for spirituskørsel kan domstolen også frakende rettigheden til at føre køretøj i to år fem år eller ti år så domstolene har altså i dag på nogle områder muligheden for ud over

i tillæg til dommen straffen frakende retten til at fortsætte aktiviteten det kan man når vi taler om færdselsloven

ovre i det her område så er den mangel der

var helt afgørende hvad de juridiske eksperter mente

skulle lytte til eksperterne og der er jo eksperter

taget stilling til skyld eller ikkeskyld i den konkrete sag

det det drejer sig om men der er simpelt hen en mangel i lovgivningen hvis man som jeg og konservative mener at domstolene skal have mulighed for ikke at de altid skal gøre

men vi er også glade for at regeringen allerede har samlet bolden op og sagt det er regeringen enig i regeringen arbejder videre der kommer en løsning på det her og der synes

vi diskuterer muligheden for rettighedsfrakendelse hos juridiske personer

sammenligningen med muligheden for at frakende

ikke hos juridiske personer

hypotetiske situation hvor en juridisk person bliver frakendt en eller anden form for rettighed det kan være en sendetilladelse det kan også være andre former for rettigheder til at

fysiske personer der står bag virksomheden jo bare gå ud og

juridiske personer selskaber virksomheder med videre

det er fuldstændig korrekt

hvis man både er blevet straffet og får fjernet muligheden for at fortsætte aktiviteten

vi standset forbrydelsen definitivt

fru pernille skipper eller alle mulige andre kan samle bolden op og køre videre og så må vi starte forfra der det er rigtigt men jeg mener bare at det

absurd at man kan blive dømt for at have gjort noget strafbart og fem sekunder efter

kan man i øvrigt bare fortsætte sine aktiviteter vel vidende at retssystemet herhjemme

at nå frem til at man så igen kan blive dømt det er derfor vi har den holdning at muligheden

skal støtte beslutningsforslaget her eller afvente regeringen vi er mest til sinds at afvente regeringen så får vi et sagligt fagligt

lave lovgivning på og det glæder vi os til

principielle tilgang som jo er

ikke have en meget

ved at man kan sige at den station der har forbrudt sig mod nogle grundlæggende regler

sende videre men man giver selvfølgelig mulighed for at der kan oprettes andre stationer på et andet grundlag

for eksempel give nyheder til kurdere i danmark som

tilkendegiver at der er en retning man gerne vil i og er der et flertal i folketinget der står bag et beslutningsforslag så pålægger man regeringen at gøre noget bestemt

her er der behov for at vi får set på reglerne der bør være den mulighed det er vi alle sammen enige om regeringen har tilkendegivet at der kommer et tiltag når regeringen med juridiske eksperter har fået lavet et godt lovforslag så er spørgsmålet skal vi i den proces der allerede er startet stemme for et beslutningsforslag med den risiko at et komma kan stå forkert et eller andet sted i beslutningsforslaget hvorved

vi vi giver regeringen håndjern på i forhold til manøvredygtighed og handlekraft

er det bare jeg siger at når vi nu politisk er enige om det her

så lad dog regeringen få den tid det tager at lave et fagligt sagligt og godt stykke arbejde

skal jeg lige sige til herre tom behnke

i hvert fald er underrettens vurdering her og også kunne være det i andre principielle sager

som nu ikke kommer fordi tiden går

domstolene vil stadig ikke kunne gøre noget som helst det er først når vi får et lovforslag og får ændret loven at der kan gøres noget

helt givet at ud over det med at man selvfølgelig kan lege kispus med domstolene

står jeg og kommer i tanker om vi skal jo lige huske på at hvis de samme personer der står bag en rettighed der er blevet frakendt dem går til radio og tv nævnet og beder om at få en ny tilladelse så vil radio og tv nævnet da sige hov lige et øjeblik i er da de samme der lige har fået frakendt

at man bare kan gøre det men

selvfølgelig spørge sin nabo eller nogle venner om de vil lægge navn til og så videre så man kan godt komme uden om det men det bliver jo ikke nemt

får man mulighed for at frakende dels bliver

der er politisk enighed bortset fra et enkelt parti og det synes jeg

vi faktisk er enige i at her er et hul i lovgivningen som skal fyldes ud vi har den opfattelse at

og derfor ser vi frem til at regeringen kommer med et

på vegne af de konservative tale skal vi nemlig kvittere for en positiv modtagelse af forslaget ikke sådan at forstå at

at der bliver trykket på de grønne knapper her

nogle uger hvis vi krævede at det her forslag kom til anden behandling men

der er fra talerstolen kommet tilslutning til at man skal gøre noget i forhold til

hvor man altså ikke kan gøre tingene fuldt ud

bekæmpe terrorvirksomhed som vi jo alle sammen har en interesse i

det er positivt i sig selv jeg vil da også kvittere for at regeringen

jeg vil så sige at det man måske nogle gange kan være lidt skeptisk over for

er at der går meget lang tid der er

mange opgaver i et ministerium det siger sig selv men

hvis vi havde sat et andet navn ind end pkk

tingene var gået noget hurtigere derfor er opfordringen fra dansk folkeparti

få løst den her principielle situation

mener ikke at kunne tage stilling til

organisationer

betragtes som en terrororganisation pkk står på terrorlisterne for eu for canada australien storbritannien og usa

derfor betragter danmark jo også organisationen som en terrororganisation og ifølge den dom der

sådan at tv stationen bliver dømt for at gengive budskaber fra pkk uden inddragelse af andre synspunkter guerillaen fremstilles i virkeligheden i et meget positivt lys

ikke kun tale om sympatitilkendegivelser ifølge dommen i betydeligt omfang er det så

at pkk har finansieret roj tv fra

i dommen at beslutninger om hvad der sendes på roj tv træffes af et andet kurdisk medieselskab i belgien og at man i danmark ikke har nogen ansvarlige der har indflydelse på programmerne man konstaterer i dommen at personer med tæt forbindelse til pkk har bestemt hvad roj tv skal bringe om pkk det viser nogle dokumenter der er fundet

i belgien så alt i alt er der efter vores opfattelse i dansk folkeparti når der træffes en afgørelse ved en underret rigtig god grund til at være

når der så samtidig foregår det at den pågældende tv station der viderebringer de her ting

man mener ifølge dommen ikke at der er hjemmel i straffeloven til at frakende juridiske personer altså selskaber og foreninger

der efter dansk folkepartis

gør det her spørgsmål aktuelt og som vi har nævnt under debatten også gør at en fremtrædende strafferetsekspert fra

det vil have en slagkraftig effekt at man principielt

ledsage en dom med at man også kan stoppe mulighederne for at sende det fjernsyn som altså forbryder sig mod loven

i virkeligheden det der er sagens kerne

udvalgsbehandling der nu skal foregå

hvad regeringen egentlig har tænkt sig og hvornår

vi under udvalgsbehandlingen spørge om vi kan forvente et resultat inden sommer sådan at folketinget kan diskutere den her sag færdig inden folketinget går på sommerferie det synes vi ikke

får den afklaring som vi også i dansk folkeparti ønsker

også er vigtigt og det var noget af det som enhedslistens ordfører som dansk folkeparti så i øvrigt ikke er enig

mulighed for at sende så skal man også

for at sende har man ikke mulighed for at sende jamen så har man

sagens kerne som det er i dag

mange kurdere i danmark der står i en meget usikker situation de vil gerne have mulighed for at kunne se

være rigtig godt at se det ud fra en synsvinkel som vi

undertrykkelse der foregår i tyrkiet af kurdere hvor mange journalister mange

god støtte til kurdere der altså kæmper for deres frihedsrettigheder og der

ikke fra en kanal der fremmer terrorisme selvfølgelig men en anden kanal

der gør at man kan komme ud med sine budskaber

jo også en vigtig del af ytringsfriheden at man har den mulighed for

komme ud med sine budskaber så altså helt grundlæggende er det af de her årsager utrolig vigtigt

jeg behøver ikke at minde folketinget om

både i justitsministeriet og ved domstolene har den her sag trukket og trukket og trukket og nu trækker den så yderligere ud fordi der skal

det er der ikke nogen der kan være tjent med og der må vi altså erkende at der kan danmark gå hen og få massiv kritik fra udlandet fra forskellige fronter

var meget sigende hvad der skete efter domsafsigelsen

fra regeringens side der skete jo det at der

en pressemeddelelse fra justitsministeriet hvori man

en konkret sag ved ved byretten så gik der et døgns tid og så kom der lige pludselig

meget meget fyldig kommentar en ny pressemeddelelse hvori

var flere ministre der var indblandet altså kulturministeren og justitsministeren

var en kommentar til den konkrete sag men det var i øvrigt en en gennemgang

blandt andet det her spørgsmål omkring rettighedsfrakendelse og det var noget der medførte en

at der altså kom to forskellige

var regeringen mente og ville det kunne være affødt af

det var vigtigt at tage utraditionelle redskaber i brug og at der skulle ske noget nu og her at regeringens ministre følte sig kaldet til at komme ud med en anden melding

det er uklart for mig hvad der egentlig var årsagen til det men det viser

en usikkerhed en dårlig håndtering af det her fra regeringens side og det er vigtigt ikke fortsætter derfor vil vi i dansk folkeparti holde meget nøje øje med at den her sag bliver fulgt til dørs

den ikke trækker unødigt ud som den har gjort igennem rigtig mange år til stor ærgrelse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

er sat på dagsordenen det er tværtimod et tema som har været livligt debatteret både i medierne og her i folketinget i de senere år

lad mig slå fast med det samme regeringen tager skarpt afstand fra parallelsamfund der bygger på undertrykkelse af grundlæggende demokratiske principper om lighed frihed og ret til selvbestemmelse vi skal naturligvis hele tiden have fokus på om vi har et tilstrækkeligt værn og om myndighederne råder over det nødvendige værktøj

jeg kan dog allerede nu sige at regeringen ikke kan støtte de tiltag som dansk folkeparti peger på i dette beslutningsforslag det vil jeg naturligvis gerne uddybe lige straks men først er det for mig vigtigt at understrege at langt de fleste herboende udlændinge og det gælder selvfølgelig også udlændinge med muslimsk baggrund bidrager positivt

danske samfund det kan ikke siges tydeligt nok nok og det er da også et faktum som forslagsstillerne selv er opmærksomme på selv om det godt nok først nævnes på side fire i bemærkningerne til beslutningsforslaget så når vi i dag drøfter spørgsmålet om kriminalisering af

parallelle retssamfund må vi ikke glemme at de negative erfaringer vi taler om i den sammenhæng knytter sig til en meget lille gruppe mennesker hvor udbredt er så er dette problem

jo vælge at tage udgangspunkt i den undersøgelse som er gennemført på grundlag af en aftale fra november to tusind og ti mellem den tidligere regering og dansk folkeparti

aftalte således at der skulle gennemføres en undersøgelse der skulle som det hedder i

aftaleteksten afdække omfanget af parallelle retssamfund trusler mod vidner tendenser til social kontrol med videre undersøgelsen blev udført af sfi altså det nationale forskningscenter for velfærd som det hedder og undersøgelsen konkluderede at der ikke eksisterer parallelle retssamfund i danmark i den forstand at der i bestemte områder gælder anden lovgivning end den danske undersøgelsen viser imidlertid at der findes pluralistiske retsopfattelser som indebærer at nogle religiøse minoritetsgrupper på visse områder har andre normer og traditioner end dem der knytter sig til den sædvanlige praksis i danmark med andre ord der eksisterer sådan set ikke områder i danmark der er helt uden for lands lov og ret det tror jeg er vigtigt at huske på når vi i dag debatterer det beslutningsforslag

hvis vi ser nærmere på beslutningsforslaget

der skal ske i forhold til disse parallelle retssamfund eller pluralistiske retsopfattelser

skal pålægges at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag der klart og præcist kriminaliserer adfærd der udspringer af en parallel retsopfattelse

at se hvad forslagsstillerne mere præcist ønsker at kriminalisere som ikke allerede er dækket af den nuværende

består i at give udtryk for sympati

og efter andre værdier

man kan mene meget om de personer som eksempelvis udtrykker støtte til en samfundsmodel baseret på sharia

at skride til straf over for disse personer alene på grund af deres holdninger er at gå for vidt danmark skal vedblive med at være et demokratisk samfund og netop derfor skal vi værne om den demokratiske ret til at ytre sig det er en af grundpillerne i vores samfund men det betyder også at man ikke skal forbyde grupperinger fordi de giver udtryk for holdninger som man ikke er enig i heller ikke selv om der er tale om holdninger

eksempelvis er udtryk for et kvindesyn

at man har lov til at påtvinge andre personer at følge ens egen overbevisning herunder religiøst betingede normer eller æresbegreber vi skal naturligvis sige fra hvis nogen eksempelvis udsættes for vold eller trusler om vold og dermed tvinges til at leve på en bestemt måde det siger sig selv og det tror jeg alle

at benytte sig af den form for tvang det følger allerede af straffelovens §

for at der er problemer

således også opmærksom på de udfordringer som dansk

er inde på i beslutningsforslaget i forhold til eksempelvis religiøse vielser uden borgerlig gyldighed de såkaldte

derfor nedsat en hurtigtarbejdende tværministeriel arbejdsgruppe hvor blandt andet justitsministeriet sidder med arbejdsgruppen skal udarbejde anbefalinger om hvordan man bedst kan løse disse udfordringer arbejdet forventes færdigt her i løbet af foråret derudover kan jeg nævne at der i to tusind og otte i forhold til tvangsægteskaber blev indført en særlig bestemmelse i straffeloven der fordoblede strafferammen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab

straffes med indtil fire års fængsel i forhold til ulovlig tvang i øvrigt der kan straffes med indtil to års fængsel som justitsminister er jeg naturligvis meget optaget af at alle områder her i landet til stadighed er trygge

at færdes i vi skal og kan ganske enkelt ikke tolerere hvis der findes områder som fjerner sig fra det øvrige samfund og derfor er forebyggelsen af ekstremistiske og antidemokratiske

politik over for grupper der undergraver demokratiet og udfordrer

og orden og der holdes et skarpt øje med sådanne miljøer

sættes der ind med straf og i det omfang der er tale om om kriminalitet begået af herboende udlændinge tillige udvisning hvis betingelserne herfor selvfølgelig er til stede for vi skal naturligvis ikke acceptere hvis selvbestaltede lokale korps begynder at undertrykke et bestemt lokalområde med vold og trusler om vold for at få mennesker der bor i området til at opføre sig på en bestemt måde det gælder også i forhold til de såkaldte såkaldte

er den politimæssige indsats central justitsministeriet bad sidste år rigspolitiet om at udarbejde en redegørelse om problemerne med parallelle retssamfund herunder problemernes omfang og karakter det fremgår af redegørelsen at hovedparten af landets politikredse ikke har konstateret særlige indikationer på tilstedeværelsen af parallelle retssamfund rigspolitiets redegørelse bekræfter således det resultat som også fremgår af sfi rapporten som jeg før omtalte det er naturligvis ikke ensbetydende med at vi ikke har for øje at der er problemer af og til også store problemer i en del af de udsatte boligområder men det generelle billede er at politiet har et fornuftigt tag på udviklingen

løbende har de nødvendige midler og ressourcer ligesom et godt lokalkendskab

helt afgørende som vi ved de udsatte boligområder er jo vidt forskellige og udvikler sig i øvrigt over tid indsatsen må selvfølgelig derfor tilpasse sig de specifikke udfordringer som de enkelte boligområder rummer derfor har regeringen også med den nye flerårsaftale der er indgået for politiet prioriteret at styrke politiets smidige indsats og muligheder for at bekæmpe kriminalitet i disse

dog vigtigt samtidig at være sig bevidst at den politimæssige indsats jo ikke kan stå alene de problemer der kan udspringe af parallelle retssamfund er mangeartede og komplekse og derfor er det af afgørende betydning at der selvfølgelig sættes ind med en bredspektret indsats der foruden som sagt den politimæssige indsats

og skal rumme boligsociale beskæftigelsesmæssige

og integrationsmæssige initiativer i beslutningsforslaget foreslår dansk folkeparti også at der skal oprettes en ny permanent tværministeriel arbejdsgruppe

i alle de politikredse hvor der findes særlig udsatte boligområder udarbejdes der for eksempel lokale operationsplaner som beskriver den lokale indsats og metoden hertil

nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der specifikt ser på de udfordringer der kan være forbundet med religiøse vielser

forbindelse ikke noget behov for at etablere en særlig permanent arbejdsgruppe som foreslået afslutningsvis vil jeg sige at forebyggelse af en negativ samfundsudvikling på baggrund af parallelle retssamfund er et meget vigtigt indsatsområde og derfor er det også helt afgørende at vi har en effektiv håndtering af de udfordringer der udspringer heraf men yderligere kriminalisering er efter regeringens opfattelse ikke vejen frem regeringen angriber problemerne på en anden måde der skal sættes konsekvent ind over for brud på vores love og adfærd der underminerer vores retssamfund dernæst handler udfordringerne med parallelle retssamfund i langt højere grad om en bedre integration

initiativer på det boligsociale område

uddannelsesmæssige initiativer i øvrigt socialt og fysisk isolerede boligområder skaber ulige livsmuligheder for både børn og voksne og er en barriere for integrationen mere generelt arbejder regeringen derfor jo blandt andet målrettet og helhedsorienteret med at skabe attraktive bydele

det kan jo egentlig siges meget kort hvad indsatsen handler om den handler om at samle ikke om at splitte forslaget fra dansk folkeparti går den stik modsatte vej og det kan regeringen selvfølgelig ikke støtte

samfundet så jeg synes

jeg så opfordre herre martin henriksen til rent faktisk

lytte til hvad det var justitsministeren sagde heroppe

sagde at undersøgelsen der blev udført af sfi den der bliver omtalt her

der i bestemte områder gælder en anden lovgivning end den danske det var det der blev sagt

er vigtigt at lytte til selvfølgelig kan der være udfordringer og det er også det der bliver sagt

udviser andre normer og traditioner end dem der knytter sig til

andre religiøse minoriteter i danmark hvorunder det her temmelig sikkert kunne falde ind

blev der sagt at det fremgår af redegørelsen at hovedparten af landets politikredse ikke har konstateret særlige indikationer på tilstedeværelsen af parallelle retssamfund det var det der blev sagt

at regeringen ikke kan støtte

om at man skal kriminalisere

vil kriminalisere som ikke allerede er kriminaliseret det er det afgørende spørgsmål

der er det en bred integrationsindsats der er det afgørende og det vigtige således at vi får folk i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet

hvis der er spørgsmål til noget af det jeg har stået og sagt eller i øvrigt til det her område

indbefattet af den ret til at stille spørgsmål så det synes jeg da bare at man skal benytte sig af når det handler om regeringens holdning til det her spørgsmål

integrationsproblemer i nogle af vores udsatte boligområder det sætter regeringen ind over for med en ny samlet indsats vi sætter ind på den politimæssige side med en bred indsats for politiets tilstedeværelse i de

fokus på nogle af de her problemer der er politiets deltagelse i kriminalitetspræventivt arbejde som kan være med til at afhjælpe de her problemer

vi skal ikke lukke øjnene for noget som helst og hvis der er problemer

man vil kriminalisere som ikke allerede i dag

synes jeg ikke er en farbar vej og derfor kan regeringen ikke støtte det her forslag vi skal sætte konsekvent ind over for brud på vores love og det gælder helt generelt og vi skal også sætte ind over for adfærd

vores retssamfund og så skal vi styrke indsatsen for at få integreret de grupper

den her type adfærd måske kan finde rodfæste og det gør man altså bedst ved at sikre at de får en uddannelse og de får et arbejde

parallelsamfund er

formålet med det fremsatte beslutningsforslag er jo dels at kriminalisere de handlinger der udspringer af parallelle retssystemer som for eksempel salafisternes fuldstændig forskruede ideer om at oprette shariazoner med dertilhørende

en tværministeriel arbejdsgruppe der løbende skal overvåge indsatsen

komme med nye forslag til lovgivning på området arbejdsgruppen skal også kunne komme med sådan helt konkret

strafferammer for handlinger

parallelle retstænkning

eksempel på parallelle retssamfund i danmark når jeg for eksempel hører om indvandrerkvinder der lever i evig frygt for repressalier og ligefrem nogle gange også for

blive slået ihjel fordi de har forladt en

alle kvinder skal jo vide at i danmark er det dansk ret der gælder selvfølgelig også ved skilsmisser og vi skal værne om

kendskabet til dansk ret og dansk lov

at hvis man ikke vil acceptere danske love og regler eller hvis man tvinger andre til ikke at acceptere

har man faktisk ikke en fremtid i danmark

der skal overveje at komme med anbefalinger til

i venstre deler vi forslagsstillernes

bekymring om at det det er vanskeligt klart

parallelle retssystemer ligesom vi også tager klar afstand fra den negative adfærd der jo udspringer af den parallelle retstænkning

religion eller tro på anden måde vi vi skal bare ikke acceptere at der er nogle der gennemtvinger religiøse eller moralske retsregler i danmark er det dansk ret der gælder i venstre sætter vi

derfor også spørgsmålstegn ved

et større lovindgreb

mener vi at der til stadighed skal sættes ind med viden og kompetenceopbygning dialog og sociale initiativer og vi mener i øvrigt også at det er vigtigt

få kortlagt problemets omfang når det er sket og hvis det viser sig nødvendigt at

det jo ikke udelukkes at

er en vanskelig størrelse at indfange

men de er ikke desto mindre komplet uacceptable demokrati frihed og lighed for loven

men der er ingen lette og hurtige løsninger på det her problem det kan derfor også være hensigtsmæssigt efter venstres mening at begynde med at afgrænse problemet og

se på omfanget og det kunne man for eksempel ved at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe

at noget af det mest bekymrende på integrationsområdet øjeblikket netop er at regeringen har sluppet fokus

i jyllands posten her forleden hvor der netop var

kun syv procent af medarbejderne og kun to relativt små lovforslag ligger under integrationsministerens ressort det betyder faktisk at regeringen har mistet fokus på det her område og derfor kunne en arbejdsgruppe godt

der kunne være med til om ikke andet så bare at

at der faktisk er et problem for jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at der findes parallelle retssystemer men det er altså også sådan at de handlinger der foregår i parallelle retssystemer

i danmark er det dansk lov og ret der gælder og sådan skal det selvfølgelig også være

i

dansk folkeparti om at vi selvfølgelig får gjort

findes parallelle retssystemer det synes jeg også at

har været en vis åbenhed i visse muslimske miljøer

at der rent faktisk findes parallelle retssystemer det må ikke finde sted i danmark og derfor er jeg fuldstændig enig med herre martin henriksen i at det her område kunne have godt af

blive kigget godt og grundigt igennem jeg synes så bare at det er ærgerligt at vi har en regering der sætter sig fuldstændig passivt

handlinger vi ønsker at kriminalisere

ikke er muligt

ordfører så er det den radikale ordfører fru zenia stampe

forvandlet en fjer til fem høns et par idioter går rundt i københavn og snakker om sharia og pludselig ender det her

retssystemer i danmark

stykket sammen af få rabiate muslimer

kan så stå på sidelinjen og tænke at det er godt at man ikke skal tro på alt hvad man hører

at fokusere så ensidigt på en gruppe nemlig muslimer

lige så godt gøre sig gældende for andre religiøse minoriteter

mod de retsopfattelser der i øvrigt hersker i det danske samfund

et andet retssystem af parallelle retssystemer

tænker på som ikke er dækket af den nuværende lovgivning

forslagsstillerne selv fremhæver

lovgivning i danmark

til uanset

se diskriminerende fordi det går så målrettet efter en gruppe uden at

dokumentation for at den her problemstilling skulle være

at der eksisterer parallelle retssamfund men det gør der ikke og derfor skal vi heller ikke lovgive om dem

hvor de føler sig presset til at slå deres græs hele tiden for ellers bliver naboen sur på

og noget er mere alvorligt end andet

men at kriminalisere det er jo et fuldstændig andet spørgsmål jeg tror

og at det ofte er forbundet med vanskeligheder for kvinderne fordi det som udgangspunkt fordrer mandens tilsagn hvis man ønsker en skilsmisse at det er udbredt

afgørende her er hvad vi anerkender og vi anerkender ikke den her type ægteskaber

der bliver udsat for det pres

de parallelle retssystemer

og vi straffer de mennesker som faktisk udøver tvang og som bryder med de bestemmelser vi allerede

en fredag i folketinget det virker en gang imellem som om

tror at hvis man kriminaliserer noget og skriver at kriminelt så holder det op med at eksistere det er det er en forestilling som

med præmissen for det forslag som ligger her præmissen er at vi i danmark har store problemer med herboende ikkevestlige udlændinge som ikke anerkender danske retsprincipper og de demokratiske værdier som danmark bygger på

det specielt er en realitet blandt visse grupper af muslimer i danmark

det er undersøgt om der findes egentlige parallelle retssamfund og den undersøgelse har afkræftet som det tidligere

er egentlige parallelle retssamfund

at der er forskellige opfattelser af hvad der er rimeligt og hvad der er ret

eksisterer egentlige parallelle retssamfund desuden indeholder de præmisser

en meget grov generalisering af mennesker som jeg egentlig

jeg vil gerne gentage det som ministeren har udtalt heroppefra

bidrager positivt og jeg tænker at det må virke en smule krænkende for mange mennesker at få de her forslag

temmelig upræcist jeg får lidt fornemmelsen af at det man foreslår

måde at beskrive noget på specielt hvis man forestiller sig at der skal laves lovgivning på baggrund af det forslag man

der undertrykker grundlæggende demokratiske principper vi har ingen sympati for handlinger der undertrykker lighed frihed menneskers ret til selvbestemmelse og vi arbejder på at understøtte de demokratiske principper vi arbejder også altid på at understøtte at mennesket

får mulighed for at håndhæve sin egen frihed og at der bliver grebet ind over for dem som begrænser andre menneskers frihed det skal der nogen tvivl om

at gribe ind over for de handlinger som folk

ind i andre menneskers frihed det er at gribe ind over for de handlinger

om at kriminalisere det som forslagsstillerne her synes er uacceptabelt

griber ind over for mennesker som undertrykker andre vi har strafbestemmelser som kriminaliserer ulovlig tvang og

menneskers frihed så den bliver begrænset men vi har ikke bestemmelser

det man skal kriminalisere er den adfærd som vi mener

skal være forbudt det som er at gå over grænsen

kan man gøre andre ting der findes jo straf og meget af det som forslagsstillerne her siger er uacceptabel adfærd

er belagt med straf det kan straffes sådan som loven er i dag men det store dyr i åbenbaringen det som

at der findes andre ting end straf og nogle gange virker andre ting end straf faktisk bedre der findes også handlinger som vi måske ikke ønsker os men som vi ikke synes er krænkende i en grad så

de nuancer er vi altså nødt til at tage ind i diskussionen når vi diskuterer noget

alvorligt som om der findes parallelle retssamfund og hvad

for alvor de mennesker i stikken som faktisk har brug for hjælp hvis vi ikke er parate til at diskutere meget bredere

kriminalisering af nogle handlinger som

hvad der sker også i de her situationer som

men vi mener at at vi er godt i gang med at gøre det

integration er jo mange ting og integration kan godt virke selv om ordet integration slet ikke bliver brugt integration er adgang til arbejde adgang til bolig

sine menneskerettigheder og sin personlige frihed på en fornuftig måde alle de ting arbejder vi for i det daglige nogle gange

de forslag vi laver men det er alligevel en voldsom integrationsindsats der sker

credit for at arbejde for integration hvis

i lovforslaget så kan det godt være lidt svært at få tilstrækkelig credit for det man laver men det betyder ikke at det vi laver ikke virker eller at det ikke

og jeg citerer etniske minoriteter med muslimsk baggrund indgår

at opløse forholdene end kvinder

at komme frem hvis man forhindrer offentlige myndigheders arbejde hvis man fornærmer embedsmænd i funktion så har vi bestemmelser der tager hånd om det så kan man mene det bliver gjort effektivt nok og så kan vi kigge på det men at sige at

kriminaliseres som ikke er kriminaliseret i dag

hvad der er et gyldigt og lovligt ægteskab i danmark og det er det vi anerkender vi anerkender ikke andet

udsat for et voldsomt socialt pres og en social kontrol det er heller ikke lovligt at forbyde folk at gøre noget frit

der kan være på tale men hvad er det præcis ordføreren mener der skal kriminaliseres skal vi kriminalisere den tanke at

hen ad vejen er de ting som forslagsstillerne ønsker sig

kriminaliseret det er muligt at det ikke er effektivt nok men svaret på det er ikke yderligere kriminaliseringer det er at vi arbejder videre med de grupper som vi skal nå på en pædagogisk måde

nogle særlige situationer særskilt er kriminaliseret min pointe er også at der er en lang række af de ting som forslagsstillerne gerne vil nå her som er kriminaliseret også ud over de der åbenlyse eksempler

ordføreren nu kommer med min pointe er at en del af det her løser vi ikke ved en yderligere kriminalisering længere

er uacceptabel adfærd meget af det her løser vi på nogle sociale måder vi løser det

vi løser det på en lang række måder som giver dem som bliver berørt af det bedre muligheder for at få hjælp så det vi kunne diskutere var om de redskaber som man i øvrigt har til at hjælpe kvinder der for eksempel bliver

og om vi kan øge den men jeg mener ikke at

er svaret i øvrigt synes jeg at det der bliver beskrevet her

en meget bred pensel hvor forslagsstillerne ikke har gjort sig den ulejlighed at gøre opmærksom på at noget af det faktisk er kriminaliseret

vegne af vores integrationsordfører fru johanne schmidt nielsen komme med nogle korte bemærkninger om dette beslutningsforslag for det første som

er flere der har været inde på

når man læser det her forslag

i bemærkningerne at man skal kriminalisere

bliver indskrevet i vores straffelov så får vi godt nok nogle meget meget vidtrækkende konsekvenser og en meget usikker

hvornår er er social kontrol negativ og hvornår eksisterer der egentlig social kontrol det tror jeg

i forvejen er kriminaliseret det gælder for eksempel ulovlig tvang det gælder selvtægt og så videre derfor er det meget svært for os at se hvad det er man præcis gerne vil have indskrevet i straffeloven og jeg vil da opfordre forslagsstillerne til at gå hjem og prøve at præcisere det lidt

som som har svært ved at forstå det så er

hvor man sætter sine egne spilleregler op som går længere end

jo klart at vi gerne vil have at vi alle sammen følger de fælles spilleregler

af det store fællesskab i vores samfund det er også klart at der er kvinder der er undertrykte som er underlagt deres mænd det skal vi også bekæmpe det er helt sikkert det kan vi være enige om det er dog meget svært at kriminalisere sig ud af

vi sige at det er en flerhed af tiltag der skal til for at løse de problemstillinger blandt andet har vi i forbindelse med finanslovaftalen fået tilført en del penge til at oprette ekstra retshjælpsordninger i områder med sociale og integrationsmæssige udfordringer det betyder at muligheden for at komme ned og få rådgivning om

det er vi sådan set stolte af og vi tror også

det kommer til at få en positiv betydning

skal det også siges i forbindelse med det her lovforslag at den tone og den stigmatisering som har været fremtrædende i de sidste ti års integrationspolitik bestemt ikke hjælper

involvere alle i fællesskabet det er også derfor vi er glade for at ministeren nu i dag minder om at vi ikke må slå alle udlændinge over en kam og at langt langt de fleste udlændinge i vores samfund muslimer eller ej bidrager positivt til vores fællesskab og deltager på lige fod

for at forhindre at man isolerer sig er at åbne vores fællesskab for alle uanset hvilken religiøs baggrund man nu engang har og det hjælper dette beslutningsforslag bestemt ikke til

forvejen men vi

at dansk folkepartis ordfører mener det skal være særskilt kriminaliseret at tvinge folk til at gøre noget bestemt ved at følge efter dem

er stadig væk ikke noget der egner sig til en straffeparagraf

det er helt ekstremt svært at forstå hvad det betyder og hvad er et normalt krav om ensretning og underkastelse

helt klart at det er ulovligt at tvinge andre mennesker til at gøre noget de ikke vil sådan er det

der så er særskilt kriminaliseret

en klar juridisk definition for at vi kan indskrive det i straffeloven det her er bestemt ikke nogen klar juridisk definition

for at kæmpe ligestillingskampen og frihedskampen

afmontere de misforståelser man forsøger at plante omkring

det understreges at der naturligvis findes mange udlændinge med muslimsk baggrund som bidrager positivt

at vi forstår at muslimske ægtepar ønsker en religiøs velsignelse

har brugt spalte efter spalte til at forklare

tager sigte på en bestemt gruppe af mennesker

spotter kvinder i nærheden af krisecentre

vi lige for nylig har vedtaget en lov her i folketinget om øget mulighed for tilhold blandt andet i forhold til voldsramte kvinder

nedlægge zoneforbud og så videre for

men det er meget svært at lovgive om om taxachauffører må ringe hjem når de ser noget på gaden det bliver

så er det liberal alliances ordfører herre joachim b olsen

churchill sagde at en fanatiker er en mand som hverken kan ændre mening eller skifte emne og når man ser på de

til forbud og andre ting fra herre martin henriksen

man godt synes at det citat er relevant jeg har en liste her at tvinge daginstitutioner til at gå i kirke obligatorisk morgensang på folkeskoler forbud mod kulturelle og religiøse særhensyn såsom halalkød faste fridage under ramadanen og badeforhæng på folkeskoler forbud mod at medvirke til at oprette udbrede eller fastholde parallelle muslimske retssamfund forbud mod islamisk trossamfund forbud mod indrejse af folk med kontroversielle holdninger ud fra den idé at der skal tages hensyn til at folk skal have lov til at ytre sig men alt inden for rimelighedens grænser forbud mod shariazoneforkæmpere forbud mod hizb ut tahrir tvangslukning af chathjemmesider uden kontrol forbud mod burka og niqab i det offentlige rum

jeg anerkender at der er problemer med

også enig med dansk folkeparti i at det er tragisk at regeringen har fjernet starthjælpen og kontanthjælpsloftet fordi det var reformer som var med til at forbedre integrationen det var reformer som var med til at flytte indvandrere fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse og

i mødet med dansk kultur og danske normer der er

miljøer i danmark hvor der udøves social

parallelle samfund og der er også mennesker som

en parallel retsopfattelse

men vi mener ikke at de problemer løses ved at vi går på kompromis med vores grundlæggende frihedsrettigheder i danmark

tallet man havde regler for hvor jøder måtte bosætte sig og hvad de måtte

jøder at udøve deres tro engang var det også forbudt for danske børn at modtage undervisning af ikkelutheranere i det hele taget

et land hvor kristne værdier blev

påtvunget befolkningen men alt det gjorde man op med ved junigrundloven i atten ni og fyrre og den grundlovsgivende forsamling bestod hverken af kulturradikale eller kulturrelativister det var ikke mænd som naivt troede på at alle kulturer er lige gode fordi nogle kulturer indeholder fænomener som undertrykker som undertrykker bestemte grupper eller individer nej det var folk som grundtvig det var kristne mænd men de troede på at der var én værdi eller ét begreb som stod over alt andet nemlig frihed friheden kan være farlig

ikke alle mennesker som respekterer den friheden indebærer også at vi aldrig rigtig ved i hvilken retning samfundet bevæger sig og det kan gøre os ængstelige

men det betyder ikke at vi skal bruge statsmagten til at forhindre forandring og slet ikke til at forbyde alt som vi ikke kan lide eller som vi ikke selv kan forstå personligt forstår jeg ikke hvorfor nogen kvinde vil iføre sig en burka hvis jeg skal være ærlig synes jeg at det ser temmelig fjollet ud og det er min ret at synes det men jeg vil ikke forbyde det

men vi skal bruge statsmagten til at forhindre ulovlig tvang shariazoner har i dag ingen juridisk gyldighed i danmark og det vil de aldrig få imamrådet kan sige og mene hvad de vil men de kan ikke tvinge folk til at handle mod deres vilje det er allerede ulovligt at forhindre myndigheders adgang til boligområder

man regne med at blive stillet for en dommer og risikere at blive berøvet sin frihed kort sagt

beskytter den danske lov allerede individer mod tvang og overgreb det betyder ikke at det ikke finder sted men lovgivningen giver allerede politiet beføjelser til at gribe ind og bringe de skyldige for en dommer og derfor

har været så længe i politik

man ser i en avis for gode varer

er jeg fløjtende hamrende ligeglad med med men flerkoneri i juridisk forstand er ikke noget vi går ind for

liberal alliance går ind for at hæve de sociale ydelser til visse grupper af udlændinge

andres frihed og som udøver social kontrol og

gør noget eller de forbryder sig mod det miljø det er dybt beklageligt

inden for bestemte

kristne grupperinger men udøver man vold truer man med vold

det

folkeparti er at kriminalisere handlinger som udspringer af parallelle retssystemer og deres egne straffeprincipper der lægges op til at nedsætte en arbejdsgruppe der overvåger parallelle retssamfund og leverer forslag til lovgivning på området og arbejdsgruppen skal også kunne

konkrete anbefalinger til strafferammer for handlinger som udspringer af

voldsomt positive over for

lodret imod enhver form for parallel retssamfund i vores land danmark det er frygteligt at indvandrerkvinder

lever i livslang frygt for repressalier og at mange er bange for at blive dræbt fordi de er flygtet fra en voldelig ægtemand vi har på det seneste set vidner blive truet og så videre

det er fuldstændig uacceptabelt og det skal vi bekæmpe med alt hvad vi har

de få det og det bakker vi fuldstændig op om

trusler undertrykkelse og underkuelse af

helt uden for dagsordenen

det begrunder at der bliver nedsat en arbejdsgruppe

imødegå den slags som jo er ødelæggende for integrationen blandt mange som rigtig gerne vil være en del af vores

ikke vil acceptere danske love sædvaner standarder og den måde vi har indrettet os på så forbryder man sig mod den venlighed den imødekommenhed og den tillid vi møder

blive en del af vores fællesskab men det må selvfølgelig ske i en gensidighed hvor man accepterer hinandens væremåder

de ting der er påpeget af andre ordførere her i dag

som et parallelt retssamfund kan medføre

og bekæmpe på alle måder og vi kan passende starte med en tværministeriel arbejdsgruppe som har til formål at bekæmpe det vi har talt om her og de må gerne

det er blevet dokumenteret igennem flere artikler og indlæg i landets aviser igennem de senere

opfattelse at disse parallelle retssystemer har nået et sådant omfang at folketinget bør reagere med ny lovgivning som giver myndighederne de redskaber der skal til for at kunne bekæmpe de konstante angreb på dansk kultur herunder dansk retskultur det er en uskik at der i ghettoområder er selvbestaltede ledere som henter deres inspiration fra sharia fra religiøse og kulturelle normer og værdier som afgørende bryder med grundlæggende principper nemlig at det er folketinget der som lovgiver vedtager kongerigets love og

disse grundlovssikrede rettigheder og principper tilsidesættes af imamer familier og grupper må indsatsen naturligvis genovervejes og skærpes danmark har store problemer med herboende ikkevestlige udlændinge som ikke anerkender danske retsprincipper og de demokratiske værdier som danmark bygger på eksistensen af parallelle retssamfund er en realitet blandt visse grupper af muslimer i danmark denne farlige tendens har vi efterhånden set mange konkrete eksempler på et af de mere skræmmende eksempler så vi i oktober to tusind og elleve hvor en gruppe såkaldte salafister under navnet kaldet til islam skabte stor opstandelse da de erklærede at de flere steder i københavn ville indføre shariazoner hvor islamiske straffeprincipper skulle være gældende indførelsen af shariazoner i danmark fremstår måske som et verdensfjernt ønske fra en lille gruppe ekstremister men realiteten er at mange mennesker i danmark allerede i dag lever et liv hvor de må rette sig efter muslimske privatretlige praksisser og instanser som intet har med dansk lovgivning at gøre

det i visse områder med mange muslimske beboere almindeligt at dansk lov kombineres med eller erstattes af skrevne og uskrevne religiøse love politiet i vollsmosebydelen i odense afslørede for eksempel i information i to tusind og otte

alle politianmeldelser bliver trukket tilbage i området og i stedet bliver konflikterne løst uden om politi og domstole socialdemokratisk byrådsmedlem og beboerformand

for mjølnerparken i københavn muhammad bekræftede desuden over for berlingske at fænomenet med et retssystem uden om politiet er udbredt et tredje eksempel på eksistensen af parallelle retssystemer ser vi i forhold til muslimske ægteskaber i november to tusind og elleve udkom en rapport fra sfi der dokumenterede at islamisk lov og forskellige kulturelle og sociale normer i høj grad er virkelighed for masser af kvinder overalt i danmark de bliver muslimsk viet i

som det ikke er nemt at komme ud af idet opløsning af et muslimsk ægteskab som udgangspunkt fordrer mandens tilsagn dansk folkeparti tager på det skarpeste afstand fra at dansk ret og lovgivning af visse grupper i danmark erstattes af islamiske religiøse og kulturelle regelsæt herunder sharialov det er afgørende at vi en gang for alle gør op med de parallelle retssystemer og den tankegang der ligger bag det er vigtigt for den sociale og kulturelle sammenhængskraft i danmark at vi konsekvent siger fra

der åbenlyst foragter de værdier og retsprincipper som danmark bygger på dansk kultur herunder dansk retskultur skal ikke tilsidesættes af religiøse mørkemænd der ønsker at praktisere sharia i det danske samfund formålet med dette beslutningsforslag er derfor at kriminalisere de handlinger som udspringer af parallelle retssystemer

den skepsis der har været i dag over for forslaget

i folketinget kan samles et flertal for en kriminalisering af parallelle retssystemer og den negative sociale kontrol

for det som visse opfatter som tolerance og rummelighed bliver af disse mennesker opfattet som naivitet som svaghed og som en åben invitation til at fortsætte arbejdet med at gøre danmark til et sted hvor sharialov stille og roligt vinder frem som et parallelt ordens og retssystem med en vedtagelse af dette beslutningsforslag vil folketinget

at her går grænsen og det er baggrunden

par bemærkninger til nogle af de kommentarer der har været fremme

af argumentationen imod forslaget har været at tvang allerede er forbudt men som jeg også

har man jo valgt fra folketingets side et bredt flertal så vidt jeg husker at forbyde tvangsægteskaber til trods for at tvang i forvejen er forbudt fordi man mener at det er så alvorlig

lige præcis den problemstilling ekstra opmærksomhed i

sende et klart signal til myndighederne fra folketingets side

ikke nogen der argumenterer med at man ikke skal have voldtægt som noget der er kriminaliseret i

der er nogle ting som er så alvorlige

en journalist der har været ude i et ghettoområde talt med beboerne derude talt med imamer og sågar talt med en socialdemokratisk beboerformand i mjølnerparken der bekræfter eksistensen af parallelle retssystemer så kommer alle

ja selv radikale siger i medierne

det må vi gøre noget ved men når man kommer

alle mulige undskyldninger for lige præcis ikke at gøre noget ved problemet og så henviser man til at man har en masse sociale initiativer hvilket alt sammen kan være godt og rigtigt men der er bare nogle mennesker vi

samtale der er nogle mennesker vi ikke kan nå med dialog der skal mere

at de ikke støtter vores beslutningsforslag og jeg synes at de ligesom alle andre partier snart må begynde at sætte lidt handling bag ordene